offentligt ejede ikke fredede bygninger men at disse skal følge den fredningsproces der gælder for private

at offentlige bekendtgørelser i sager om fredning og i sager om nedrivning af visse bevaringsværdige bygninger kan ske udelukkende digitalt venstre kan støtte lovforslaget venstre er altså positive når der kan ske lettelser for private og for det offentlige i sagsgangen

kan spares ressourcer dette er en regelforenkling som vi skal langt videre med på alle områder når det gælder bygningsfredning som vi her har med at gøre

kulturministeren til at indlede drøftelser med interessenter på området især bygnings frednings foreningen om hvordan vi på en mere hensigtsmæssig måde kan sikre og bevare den fredede bygningsmasse og skabe lettelser for ejerne det er der et stort behov for som sagt venstre kan støtte

fredede bygninger det er en nødvendig og fornuftig gennemgang og det er en meget fornuftig justering der bliver lavet her af diverse administrative arbejdsgange

det er rigtig glædeligt at se at i den demokratiske

har alle relevante interessenter

det er jo den skriftlige anmeldelse af forandringer på fredede bygninger man primært går ind og laver en regulering af som giver besparelser det giver rigtig meget fornuft

lige i øjeblikket i gang med en meget stor gennemgang af alle fredede bygninger i danmark det er et projekt der bliver kaldt bygningskultur to tusind og femten og resultatet af den her gennemgang bliver at vi kommer til i detaljer at vide hvordan de fredede elementer i bygningerne har det men også hvilke elementer det er der er fredet

et meget godt og nyttigt instrument at vi netop kan afbureaukratisere processen omkring forandringer i de her bygninger

vi har faktisk ikke lavet en tilsvarende gennemgang siden nitten atten der er også andre elementer i lovgivningen der bliver forandret alt sammen noget der bakkes op af interessenterne på området resultatet bliver samlet set at vi sparer penge at vi sparer ressourcer

de her ændringer og derfor er

altså forbundet med rigtig megen fornuft og som udtrykt fra min side glæder det socialdemokraterne at alle kan bakke ændringerne op også

der ejer de fredede bygninger hvilket er nok så væsentligt

deres ærekærhed deres forståelse for bygningerne og deres pleje og vedligeholdelse er helt afgørende for udviklingen af bygningernes tilstand i fremtiden vi bakker det op fra socialdemokratisk side og vi glæder os til

kan erstattes af en underretning når fredede bygninger skal vedligeholdes og hvor det ikke berører fredningsværdierne

urviserne når der bliver digitaliseret det vil vi gerne have belyst lidt nøjere vi er glade for at klageadgangen præciseres og at man fremover får mulighed for efterfølgende fredning ved salg derimod er vi lidt tilbageholdende når talen falder på ophævelse af §

længere modtage indberetning når offentligt ejede

er der tre hundrede indberetninger om året og det medfører

i dag en to fredninger om året det vil sige en to fredninger ud af tre hundrede

dansk folkeparti vil gerne vide hvilke

der over de sidste ti år har været tale om der er jo trods alt

over den tiårige periode som man så ikke ville have fanget så hvis § seks og tyve bliver fjernet vil det være op til offentligheden foreninger og videre på baggrund af den nye digitale offentliggørelse at finde ud af om der er offentligt fredningsværdige bygninger imellem idet staten ikke selv har en instans som vurderer dette vi har lidt svært ved at gennemskue følgerne af det der

være en administrativ besparelse og derfor bliver vi nødt til at forfølge dette nærmere under udvalgsbehandlingen inden vi tilkendegiver vores endelige stillingtagen

eventuelt skal fredes eller ej

i forelæggelsen at det er kulturministeriets vurdering at det kan klares uden

vel være rimeligt at få det gjort lidt tydeligere sådan at

man forhåbentlig kan få en bred opbakning til en vedtagelse af det forelagte lovforslag som vil gøre administrationen inden for det her område nemmere men da der samtidig er en voksende så vidt jeg kan vurdere historisk interesse

er ret vigtigt at det foregår i enighed

overordnet set om at lovforslaget forenkler loven rent administrativt det er altså en

plan for en mere effektiv og gnidningsfri administration og det betyder altså at lovforslaget letter en række administrative arbejdsbyrder for både myndigheder

de pågældende fredede bygninger

udgangspunktet

tilvejebringe et grundlag der er mere smidigt end tilfældet er i dag og det drejer sig i høj grad også om at sikre en metode der gør at det bliver mindre

det betyder selvfølgelig også at der fremover kan ske en digitalisering på området og for os er der ingen tvivl om at det er en naturlig del

det er væsentligt i det arbejde der skal fortsættes der er heller ikke for os nogen tvivl om at det er rigtigt rart at så mange af de høringsberettigede har tilkendegivet at de synes

oven i købet er tæt på at være glæde nogle steder og det i sig selv gør jo at vi gerne lader det gå videre

at fredningssager og nedrivningssager ikke længere skal offentliggøres i den lokale presse

derved vil der være store grupper af borgere der ikke får oplysninger om fredningssagerne

alle borgere der ikke regelmæssigt læser kulturministeriets og kommunernes hjemmesider offentlighedens interesse bliver på den måde tilsidesat og det er betænkeligt ud fra et retssikkerhedssynspunkt da der vil være borgere der på denne måde udelukkes

som for eksempel badeværelse og køkken ikke længere kræver kulturministeriets tilladelse men

når man skal lave betænkninger og også

bekendtgørelser skal sørge for at

indretninger eller nedrivninger

og vi venter med at tage stilling til forslaget

skal være udtrykkelig tilladelse samtidig stilles der forslag om at offentliggørelse af fredninger affredninger og så videre kan ske udelukkende digitalt hvor der i dag er krav om at der blandt andet skal ske offentliggørelse i de lokale aviser forslaget ændrer dog ikke på at de berørte parter skal underrettes direkte om fredninger endelig stilles der forslag om at det ikke længere skal indberettes til kulturstyrelsen hvis offentligt ejede bygninger nedrives eller afhændes afhændes da styrelsen normalt modtager den information gennem andre kanaler og på baggrund heraf vil kunne iværksætte en eventuel fredning i liberal alliance hæfter vi os ved at lovforslaget både reducerer de administrative omkostninger i kulturstyrelsen hos andre offentlige myndigheder og for ejere af fredede bygninger

at det også vil indebære en økonomisk og administrativ forenkling for virksomheder og borgere der ejer fredede bygninger samtidig fastholder man hensynet til det væsentligste i fredningerne og hensynet til et overordnet informationsniveau

at man ikke lave de indberetninger hvis verden ser ligesådan ud uden indberetningerne

være med at lave dem

selvfølgelig også helt bag tanken om i højere grad at overgå til digitale indberetninger og anmeldelser i forbindelse med fredede bygninger sådan som der lægges op til i lovforslaget når man læser

man jo forstå at der ikke er nogen realitetsændringer det er administrative forenklinger

vi burde lave mange flere forenklinger i den offentlige sektor af den her art så vi undgår unødvendig kontrol og indberetninger

alligevel tøver lidt med at give en endelig

af de interessenter som har skrevet blandt andet landsforeningen for

blandt andet har landsforeningen for

bygnings og landskabskultur påpeget

når man ikke skal offentliggøre de her

blandt andet i forbindelse med skiltning bannere og så videre på fredede bygninger

fra konservativ side vil vi altså i udvalgsarbejdet stille nogle spørgsmål til ministeren for at være helt sikre på at det ikke betyder en forringelse af værdien af fredede bygninger og at der ikke kan ske en sådan skiltning

positive tilbagemeldinger så jeg ser frem

en forhåbentlig bred politisk opbakning til lovforslaget der var dog nogle enkelte

alex ahrendtsen fra dansk folkeparti også fra

lars barfoed til sidst det

og vi tager debatten i i udvalget

ansvarsfølelse både kommunalt og statsligt i forhold til vores museumsmiljø og vores museumslandskab der er en meget høj museumsfaglig kompetence og der er en meget høj

dedikation til de ansvarsområder som museerne nu står for og de ansvarsområder er jo indsamling registrering bevaring forskning og formidling og det er uanset om det er inden for det kunstneriske område det kulturhistoriske eller det naturhistoriske område de meget betydningsfulde lokale store interessegrupper der er omkring museumsverdenen i høj grad mange museumsvenneforeninger løfter binder

forankrer den nuværende og fremtidige folkelige museumsinteresse men samfundet udvikler sig museerne og deres vilkår udvikler sig også og derfor er det også nødvendigt at lovgivningen på området gør det

til det museumsfaglige miljø en lydhørhed såvel fra det kommunalpolitiske som fra det politiske niveau her i folketinget meget længe har museumsverdenen ønsket en revidering og en gennemgang af museumsloven og derfor er det rigtig godt

igangsat tilbage i to tusind og ti og at vi nu har et lovforslag som ligger på bordet processen har været meget åben det er godt når processer er åbne men det kan også være kompliceret at få det sat ned på skrift når tingene skal samles efter en meget åben proces og det tror jeg har været tilfældet her det er imidlertid

lykkedes at få et rigtig godt resultat ud af det revideringsarbejde som er foregået tidligere har jeg personlig over for museumsfaglige personalegrupper udtrykt at de skulle blive bedre til at indgå i debat og dialog med de politiske instanser for på retmæssig og fortjent måde

profilere museumsverdenen jeg sagde direkte til dem at jeg

de var for stille og at de skulle komme op i gear

de er kommet op i gear de sidste år det er flot og resultatet af det her lovforslag er blandt andet med baggrund i

at de har engageret sig væsentlig mere i den åbne debat den åbne debat har været fremlagt politisk og det er der blevet reageret på

det eksisterende museumslandskab er godt og det er spændende

museumsfaglige miljøer

at det skal blive endnu bedre kvalitativt det skal blive bedre robusthedsmæssigt og det er det lovforslaget her lægger op til

det glæder jeg mig rigtig meget til fra socialdemokratisk side håber vi at vi får et bredt flertal bag ændringen af museumsloven det er klædeligt for et område som skal tegne vores fortid nutid

der er nogle væsentlige ændringer

en forenkling af måden hvorpå man yder tilskud til museerne vi vil sørge for at der bliver et mere robust økonomisk minimumsdriftsbudget vi skal sørge for at udviklingen af det samlede museumsområde understøttes via en samlet udviklingspulje

vi skal sikre at rådgivningsstrukturen styrkes ved at alle i museumslandskabet har indflydelse på rådgivning til kulturstyrelsen og vi skal også sørge for at der bliver en ensartethed i konserveringscentrenes økonomi og deres måde at blive praktiseret på vi ønsker samlet set et mere

museumsvæsen i fremtiden hvor det er den høje faglighed og den økonomiske bæredygtighed der fastholder og understøtter dedikationen og fagligheden i museumsverdenen fremover

når jeg har udtrykt at dialogen har været åben og har været gunstig så er

rigtig vigtigt her fra folketingets side at tænke på hvem

de store aktører på museumsområdet ud over de faglige miljøer vil jeg sige at det kommunalpolitiske niveau kommunernes landsforening er helt helt afgørende

også glad for at de har spillet positivt med frem mod det her lovforslag som socialdemokraterne naturligvis støtter

debatten ude på de store møder hvor der pludselig blev åbnet op

at vi har snævret ind vi har været i dialog primært med organisationen danske museer og kommunernes landsforening som er de helt afgørende aktører på det her område

er der en meget meget meget stor tilfredshed som er direkte udtrykt fra organisationen danske museer som altså organiserer

at det her er et godt lovforslag og at det ikke bærer præg af centralisering men at det i høj grad bærer præg af at det er de faglige miljøer at det er de faglige ledere ude på de decentrale museer som nu kommer til at sidde med i en rådsstruktur som skal rådgive kulturarvsstyrelsen

gå hjem i forventning om der kom flere møder indtil lovforslaget lige pludselig blev fremsat uden at vi overhovedet havde deltaget i nogen som helst proces i

megen debat er meget speciel vil jeg

anerkender ordføreren ikke at der er en lang række museer som er hamrende nervøse for det her

og fortolkes på vidt forskellig måde og

ordføreren ikke at det kan betyde lukning

som giver en driftsmulighed med høj kvalitet jeg må altså bare sige til herre michael aastrup jensen at det jeg hører

at vi gør det her det har været et længe næret ønske fra en stor del af museumsmiljøet

har vi jo allerede

at magart niveauet og den godkendelse man kan

phd niveau det niveau det er det vi har meldt ud

venstre som jeg er glad for nu er kommet talstærkt i salen det glæder mig

nu er det jo et spørgsmål om i udvalget at få behandlet det her lovforslag frem mod tredjebehandlingen så venstre har rig mulighed

lukninger eller tvangsfusioner for museerne

for det kan betyde alt derfor har vi brug for en helt anden grad af sikkerhed

anerkender ordføreren ikke at det kan betyde lukning for flere museer hvis vi går ind og stiller krav

det her område siden to tusind og ti hvor man heldigvis satte processen i gang

michael aastrup jensen har læst de gamle mails og ikke de nye mails

efter regeringsskiftet for en år siden

sørget for at have en meget tæt dialog og få rettet ind på meget meget væsentlige punkter hvor museumsmiljøet var usikker på hvordan man skulle

på den samme kompetence

velkommen i debatten og jeg glæder mig rigtig meget til udvalgsarbejdet for det skal nok blive sjovt og godt men jeg håber på at der også er megen teatertorden i det venstre melder ud i dag og at vi kan forvente at vi når frem til et bredt flertal med det her lovforslag

i de store byer men er opbygget omkring et stort folkeligt engagement omkring nogle lokale museer over hele landet som har

den socialdemokratiske ordfører nu har sagt

og at det er man for så vidt også ligeglad med fordi det handler om robusthed det er fint så lad os diskutere det på det saglige grundlag er vi så politisk uenige vi mener fra venstres

museer at der også skal kunne være kulturinstitutioner uden for de store byer

til at lyde som om vi fra socialdemokratisk side er ligeglade er ligeglade med om der bliver lukket museer

er om der er driftsvilkår på museerne som gør at de kan levere kvalitet hvis fru ellen trane nørby og venstre er villige til at vi skal bruge penge i en museumsverden som ikke kvalitativt kan nå op på det der er forpligtigelsesniveauet så ved jeg ikke

er fuldstændig korrekt at sådan som det ligger nu det kan venstre jo måske være med til at påvirke hvis man

der lagt en overgangsperiode ind

så bare sige at det her museale område bare er et af mange mange områder

hvor man ruster sig og skruer det forskningsmæssige niveau

det er helt alment på forskningsinstitutioner rundtomkring at det er phd niveau man lægger sig på

gengæld har vi udtrykt fra regeringens side at vi har stor forståelse for at der er mange små museer museer der ikke har ansatte med en phd grad

det vil de forhåbentlig få i fremtiden og det er der ikke noget der tyder på at de ikke vil men vi er meget opmærksomme på overgangsperioden og vi er meget meget opmærksomme på at der sidder mange

som følger den her debat meget tæt forventer ordføreren bekræfter at der ikke

til at kompensere museerne for den efteruddannelse der skal ske når deres museumsdirektører ikke

en krone til at museerne efterfølgende

er en relevant diskussion ude på alle de museer som risikerer at de nu

museumsdrift så når fru ellen trane nørby begynder nu

fremføre og fremture med at det er

at der ikke er afsat midler hertil vil jeg bare sige så kig rundt på alle mulige andre forskningsinstitutioner og se hvordan

man der løfter forpligtigelsen og opgaven i forhold til at få opkvalificeret

da en samfundsmæssig udfordring og det er et relevant spørgsmål

vi har ikke lagt det ind i lovforslaget her

til en opgradering af uddannelsesniveauet vi

siger at det her vil føre til nedlæggelse af lokale museer sådan hører jeg ordføreren

så må jeg bare sige at det synes jeg da er

at man da er flintrende ligeglad med om det her betyder nedlæggelse af lokale museer

lokale museer rundtomkring i det her land den store betydning det har for kulturarven som andre også har været inde på at vi har lokale museer

så kan man da ikke stå og være flintrende ligeglad med om det her betyder nedlæggelse af lokale museer

så vil jeg bare spørge er det robusthed at man udvander det økonomiske grundlag

sørge for at robustheden er til stede på en anden måde end den er i dag og derfor synes de det er rigtig godt at der stilles krav om at man skal have to million kroner som forudgående økonomi for at få

vi taler om fra statslig side altså længere er den ikke

det er jo tom retorik der kommer fra de konservative endda de konservative som jeg har stået og hyldet i min ordførertale for da man havde ministerposten ovre i kulturministeriet at have igangsat

at få kvalificeret museumsverdenen

en aktiv positiv samfundsnyttig medvirken i fremtiden så det er rigtig godt at vi har fået det her i gang men jeg vil også byde det konservative folkeparti velkommen i debatten i udvalgsarbejdet fremover og jeg lover at vi fra socialdemokratisk side skal være særdeles lydhøre

i en helt anden debattone end den der karakteriserer debatten her

det hele mere robust altså for mig at se bliver det hele mere skrøbeligt ved at man udvander det økonomiske grundlag

noget vi kommer til at diskutere under udvalgsarbejdet for

front bare siger vi stiller så skrappe krav at

bliver nødt til at lukke fordi de ikke kan få det kommunale tilskud som er en forudsætning

det

sig i forhold til udvikling tendenser og så videre og så videre derfor synes jeg det er meget

meget gammeldags at stille den slags krav jeg synes det

lovforslaget og jeg vil opfordre til at socialdemokraterne også anerkender at vi lever i et vidensamfund hvor viden kan opsamles og indhentes på en lang række forskellige måder jeg synes ikke det er passende at vi fra folketingets side skal stille ganske bestemte uddannelseskrav i forhold til bestemte typer

at man gør det på den måde

at fra museumsverdenen er der givet

at forskningen skal styrkes og derfor har det jo været naturligt for os at prøve at lægge det ind i den ramme

det er med baggrund i det vi har hørt ude fra museumssektoren men lad os nu

frem mod en tredjebehandling af det her lovforslag nu kan jeg se både fra liberal alliances side og fra flere andre borgerlige partiers

fæstnet sig ved det her som en problemstilling og jeg er som socialdemokrat opmærksom på det

den måde vi har beskrevet det på

den dialog vi har haft med museumsverdenen

som var brugbar og gangbar men som sagt vil jeg

meget gerne have at vi får et bredt flertal for det her lovforslag og derfor er vi naturligvis fra socialdemokratisk side helt åbne

enige om intentionen nemlig at fremtidssikre og styrke de danske museer men vi forholder os derimod meget kritisk til en lang række elementer i det nuværende lovforslag samtidig er vi ekstremt utilfredse med at høringsfasen er blevet hastet igennem i sommerferien det har medført at mange museers ideer og bemærkninger reelt ikke inddrages i lovforslaget og det kan man faktisk godt se ret tydeligt viden og uddannelse er godt og ingen kan have noget imod at danske museer leverer forskning af høj kvalitet vi mener dog at kravet om phd lignende niveau går for vidt

højere lønramme end for eksempel magisteruddannede det vil især ramme museerne uden for de

nuværende udformning med lovforslaget strammes også tilskudskravene således skal statsanerkendte museer fremover opnå to million kroner i kommunale og ikkeoffentlige tilskud for at statens grundtilskud udløses privatbidragene til museerne varierer og tilskud til lokale museer står næppe øverst på kommunernes nuværende sparedagsorden

reelt medføre museumslukninger eller tvangsfusioner

og vil begrænse store dele af befolkningens mulighed for at opleve den danske kulturarv for venstre er det afgørende at muligheden for museumsbesøg opretholdes over hele landet derfor ønsker vi at sikre at de mange lokale museer ikke knægtes af de skærpede krav til forskning og tilskud ud over at lempe kravene i lovforslaget ønsker vi derfor at overgangsperioden forlænges fra tre år til fem år museernes livsnerve er det lokale og folkelige engagement i venstre ser vi derfor med skepsis på planerne om at samle tilskudspuljerne til såkaldt strategisk udvikling af

sammenhæng med lovforslagets mange bemyndigelser som reelt centraliserer magten hos kulturministeren og ministeriet med lovforslaget oprettes tilmed et strategisk panel som skal rådgive kulturstyrelsen ved udmøntning af puljemidler

indebærer dette en risiko for at

få satsningsområder vil kunne få del i den økonomiske støtte derfor ønsker vi at drøfte mulighederne for alternative modeller med hensyn til tilskudsmuligheder og rådgivningsstruktur samarbejde på tværs af museer er både godt og nødvendigt vi ser dog ingen grund til at samarbejde mellem museerne gøres til et lovkrav mange museer har allerede i dag et stærkt fagligt samarbejde

ved begrebet samarbejde i dette tilfælde det giver lovforslaget ikke nogen klar definition på det skal bemærkes at venstre også anser de statslige museer som vigtige aktører i det danske museumslandskab det er vigtigt at de danske statslige museer deltager i samarbejdet med statsanerkendte museer derfor undrer det os at kravene til blandt andet samarbejde og kvalitetsvurderinger ikke er lige så tydelige for de statslige

det bør derfor overvejes om vi politisk skal sikre at de statslige museers samlinger kommer mere rundt i landet det kan passende indgå i de politiske forhandlinger

tilslutning omkring forholdene for danske museer desværre er der rigtig mange tidsler i det nuværende lovforslag som blandt andet vil undergrave museerne uden for de større byer i venstre planlægger vi derfor at stille en lang række forskellige ændringsforslag

først de gode ting som er følgende museer er forskningsinstitutioner der skal

viden til borgerne og selvstændige forskningscentre skal fremover tilknyttes et museum det er glimrende alle puljer samles til én hvorfra der

kan gives tilskud til at udvikle museer også

gøres op med papirnusseri idet arbejdsplaner budget og regnskab ikke længere skal indsendes fremover skal kvalitetsvurderinger være statens styringsredskaber og det er også aldeles glimrende bestyrelseskrav bliver smidigere og enklere også for museumslederen dog er vi kommet lidt i tvivl om følgerne for sammensætningen af bestyrelserne og det bliver vi nødt til

få belyst i løbet af udvalgsbehandlingen

der kommer også en ny rådgivningsstruktur for museerne og så sker der en ajourføring af kravene om indberetning til de centrale

bestyrelsessammensætningen det fremgår af lovforslaget at statsanerkendte museer fremover får mindst en million kroner fra staten hvis de selv skaffer to

kroner gennem kommuner entré fondsmidler og så videre andre ordførere har allerede påpeget det her herudover vil tilskuddene blive individuelt tildelt enkelte museer står der allerede i lovforslaget vil have svært ved dette og disse museer får tre år til at leve op til det gennem fusioner med andre museer

her bliver vi altså nødt til at se nærmere på hvilke og hvor mange museer det rammer og om

to millioner kroners grænsen måske er sat for højt lovforslaget lægger også op til en centralisering af forskningsmidler det bliver fremover ministeriets forskningsudvalg der indstiller

det kan der være god mening i men i lovforslaget står der også at tilknyttede forskere fremover skal have en phd

lignende niveau vi er på linje med andre bekymret for dette krav især museer i provinsen vil have svært ved at leve

bliver vi i dansk folkeparti nødt til at afvente udvalgsbehandlingen af vore bekymringer før vi kan tage endelig stilling til

lokale museer er blevet grundlagt en ildsjæl har

til et museum som så senere

var udtryk for en videnskabelig interesse det afgørende var at disse samlinger skulle fungere som et vigtigt nationalt symbol det var jo nogle

tragiske

det danske dobbeltmonarki

mistede flåden og staten gik bankerot

og jeg håber og regner med at

vil fortsætte der er for eksempel et museum i glud af en mand som syntes han havde nogle ting

sit eget museum er udtryk for den betydning som man mener at det ens nation ens lokalområde

ens sprog ja selve ens eksistens

mere end voltaire thorvaldsen mere end canova canova jorn mere end pollock det foreliggende forslag til en ajourføring af museumsloven som radikale venstre støtter men det skal selvfølgelig afgøres hvordan detaljerne bliver når vi kommer i gang med udvalgsarbejdet

kravet om at de statsanerkendte museer skal have et økonomisk grundlag på mindst tre million kr

også kravet om at man

som kan være opnået på anden vis

at der er forskning

medføre at man får større lyst til at få noget formidlet

står og skal lave en eller anden udstilling som man så regner med kan stå

at man som museum arbejder

man får mere gang i kontakten til publikum

der kommer mere åbenhed og diskussion

fra kulturministeriet der ønskede det og der står her

fem og halvfems museerne er for tilbøjelige til kun at fare i blækhuset for at forsvare sig selv

drejer sig om retten til opgaver eller til at skrive om vilkår og ikke om indhold

del af ansvaret for den manglende synlighed i den offentlige debat det siges

kulturhistoriske museer

den udfordring bør og skal museerne tage op for derigennem at tilføre samfundslivet etiske dagsordenspunkter med udspredning af det brede kulturbegreb

på rette vej med hensyn til det men jeg mener så ganske afgjort

det styrkes ved at man taler om om betydningen af det forskningsbaserede hvad enten det så giver sig udtryk i en akademisk grad

ikke betyder noget det anerkendte man

men det var vigtigt at vi havde robuste museer

det andet budskab jeg også godt kunne tænke at den radikale ordførers holdning til

ikke var velfungerende har ordføreren fra det radikale venstre

altså medfører at man så at sige inspirerer hinanden i ølgod har vi et fortrinligt museum for

vores titusind indbyggere og det er statsanerkendt og det er så fint

at lave skiftende udstillinger og nytolkning af den historie som vi har og det betyder at vi alle sammen er glade for det vi har

en god ting fordi det giver en forøget forøget lyst til formidlingsarbejdet idet jeg mener at det er formidlingsarbejdet som i dag er det afgørende der er rigeligt

det sikrer man altså ikke ved at lukke de små museer og her taler

som det vil ramme der må jeg bare sige at

den der sådan lidt

det mener jeg ikke jeg mener simpelt hen at der er en lang række ildsjæle en lang række gode folk som er med til at sikre nogle gode museer ude lokalt og det vil det her lovforslag være med til at bremse

med til at forhindre for nogle af dem anerkender ordføreren ikke det samtidig med den massive modstand der er kommet fra en lang række museer

bør det jo også have lidt at gøre med virkeligheden og man må sige at hvis de

titusind mennesker eller den lille varde kommune er i stand til at opretholde et museumsvæsen tror jeg da at man alle steder i danmark vil

fordi der er så stor folkelig interesse for disse museer der må vi tage diskussionen også diskussionen i detaljer når det så kommer frem i udvalgsarbejdet men jeg vil altså ikke tage diskussionen

navngivne museer her fra folketingets

har jeg taget disse oplysninger fra høringen som udtryk for at der har

er det for mig at se også politisk relevant at man forholder sig til at man har et svar så kan man jo gøre det med åbne øjne hvis det er det regeringen ønsker at gøre og

så må man sige det ligesom den socialdemokratiske ordfører sagde

at man ønsker at lukke museerne men men jeg synes ikke at man skal forsøge at foregive

som handler om egenindtjeningen generelt

og ideer som findes inden for museumsverdenen for der er jo ingen der er interesseret i at have museer der ikke

det var derfor jeg jeg tillod mig

museumsarbejdet er jo et dynamisk arbejde og det synes jeg man

skal tage til sig jeg har ikke talt om udviklingens og moderniseringens betydning jeg har talt om om den betydning som museumsvæsenet til enhver tid har for forståelsen af

den tilværelse som man lever

ellen trane nørby at at det

et område som også optager hende sådan at vi

mere detaljeret i udvalgsarbejdet for så vidt som at

samarbejdsforpligtelser med de øvrige museer i danmark er det ud fra

ønske om at statens museer er noget helt andet end de statsanerkendte museer i

det radikale venstre mener om at man i dag ikke

men kun på alle de øvrige museer rundtomkring i landet og at

museer dermed ikke har nogen reel armslængde ind i kulturministeriets regi

samarbejder men det kræver jo initiativ og økonomiske ressourcer for selvfølgelig er samarbejde da en naturlig forpligtelse af det arbejde

og er det ikke blevet skrevet ind i formålsparagraffen at man skal samarbejde

er ting der er af en sådan karakter at man altid skal kunne stille et mistillidsvotum til en minister

det som ministeren og ministeriet har ansvaret for

derfor kan jeg ikke se nogen grund til at man på nuværende tidspunkt skulle indføre bestyrelser

er jo ingen der forlanger at et museum skal være statsanerkendt som jeg var inde på så kan enhver jo lave sit eget museum enhver kommune kan gøre hvad den selv synes initiativer inden for museumsverdenen er heldigvis ikke afhængige af statslige midler det lokale initiativ har gode muligheder og vi kan se hvordan

nye initiativer eksperimentariet

udtryk for at der laves sådanne ting

til at genopbygge en af christian den fjerdes fregatter fordi man har fundet david balfours tegninger dertil

det er det som museer jo nu om stunder

konstant at tiltrække publikum sådan at de kan øge deres indtægter

altid har fundet en vis centralisering sted inden for museumsområdet ved at der skulle afleveres disse årlige beretninger

over skulderen nu har man fundet en anden måde at gøre det på ved at man laver kvalitetsvurderinger og disse kvalitetsvurderinger diskuterer man selvfølgelig på det pågældende museum kontra dem der kommer

vi har haft den generelle regel i danmark at den der bestiller musikken betaler men her er det ikke kulturministeren der vil

stiller bare nogle krav og så må man

enten skal kommunerne så spare nogle andre for at få råd til at gøre det

han pensioneret så jeg tør da ikke sige hvordan det vurderes af andre det er da min vurdering af de personer

rundtomkring har gjort et stort arbejde

i kælderen på en skole havde et besættelsesmuseum i mange år det lukkede desværre for et par år siden fordi de sidste modstandsfolk

for at holde det ved lige afgik ved døden det er et museum som naturligvis aldrig nogen sinde vil komme i nærheden af de ordninger som vi drøfter her

nogle af delene i det her lovforslag jo faktisk lægger op til at nogle af de mindre museer kommer i store problemer den mangfoldighed

som jeg ved hersker i ølgod og nærmeste omegn vil måske blive truet hvis de her ting bliver ført ud i livet så jeg vil

at tænke på at den her lovgivning kan føre til at noget af mangfoldigheden i det danske museumslandskab faktisk bliver truet

sagerne skal diskuteres og og der skal være så meget offentlighed om

alt det andet må være lokalt funderet sådan at

det nye som som altid vil komme frem

er et krav om oplevelsesøkonomi

inden for museumsverdenen hvis man skal eksistere

at der tilsyneladende er sket rigtig meget siden jeg var herinde sidst når der blev behandlet lovforslag

de alle sammen gode indlysende og næsten indiskutable nu kan jeg så forstå at venstre er nået ind i en mere kritisk periode

vi andre har haft meget glæde af det håber jeg bestemt også venstre får og så håber jeg i øvrigt

hvad der her og nu er det rigtige

sf er vigtigt at sige i den her sammenhæng er jo at det her

museerne endnu mere professionelle for de

forenkle og udvikle museumsområdet og museumslovens formål og bestemmelser om museernes opgave og rolle i samfundet bliver

på den måde er trygt at det bygger på

det giver jo altså både en sammenhæng og en udviklingsmulighed der er for os ingen tvivl om at forslaget her vil komme til at betyde utrolig meget for udviklingen i forhold til fremtidens museumslandskab det skulle og jeg tror oprigtigt på det gerne være sådan at vi med det her lovforslag kommer endnu et skridt videre

hele arbejdet på museumsområdet

tage skridt frem

en samlet udviklingspulje og at tilskudsstrukturerne forenkles det betyder efter vores opfattelse

planlægge hos museerne og at man kan få en mere

lovforslaget lægger op til et individuelt fastsat tilskud og jeg tror faktisk at det vil komme til at betyde ret meget lovforslaget betoner

bidrage til den samfundsmæssige udvikling

det er derfor at museumsområdet

et godt skridt fremad vi er ikke

har den fulde sandhed til gengæld er vi i stand til at sige at vi

et rigtig godt diskussionsgrundlag

sf støtter det her lovforslag og vi vil være åbne

understøtte den socialdemokratiske ordfører ordfører ved at gøre opmærksom på at man

lille og robust

der er en række af museerne der har sagt at det har umuliggjort at de kunne komme med input til det på trods af at udredningsarbejdet jo

set var lagt an på at det her skulle være en åben proces

ikke været politisk forhandling om lovforslaget og det er jo nok også det der giver grundlag for at nogle af de uoverensstemmelser og nogle af de spørgsmål og kommentarer

tilbage til ministeren

at robust ikke altid handler om størrelse det er

ikke er en modsætning til at der er nogle små museer rundtomkring i landet men med det lovforslag der ligger

risikerer man at få trukket det tæppe væk under sig som er det økonomiske tilskud

rundt i hele landet og som netop bygger på folkelighed og som netop bygger på forskellighed

hvordan vi sørger for

er at

at der er et enigt folketing bag det og det er naturligvis det budskab som jeg vil gå tilbage

og tale om overgangsperioder på tre år

jeg taler om forenklinger

som ikke er forenklinger men til gengæld noget der kan fortolkes både i den ene og den anden retning og hvor man faktisk fratager ansvaret fra den enkelte institution og lægger det ind centralt

ude på institutionerne

nogle fortolkningsmuligheder der ligger i lovudkastet det gælder på phd området men det gælder også

allermest nemlig de økonomiske krav

skal regnes ud for en år og at man ikke

netop har en skæv indtjening de forskellige år

tilskudskravet der har vi hørt

ordfører og til dels også den radikale ordfører sige at det er helt ok at det vil betyde lukninger eller tvangsfusioner af museer uden for storbyer har sf også denne

så lysende klart for mig der er muligheder i den her lovgivning for at skabe sig et grundlag også sammen med andre der gør at man kan komme videre

oplevet på mange andre områder at det kunne være brugbart men jeg kan altså ikke på samme måde sige at jeg har modtaget en lang række henvendelser om at det her ville føre til nogle lukninger og jeg kan jo så tillade mig sige fordi jeg ingen henvendelser har fået om det endnu

ikke har hørt det budskab før men jeg har hørt det nu og bekymringen er jo i orden så finder man ud af hvor reelt

det med tilskudsmulighederne med de to million kroner

jeg mener at vi har en nødvendighed for

håber at sf vil sikre at sfs ordfører bliver lidt længere end de tre uger

at få fjernet de markante tidsler der er

så vi sikrer en bred opbakning bag det her til gavn for museerne også i de mindre byer så jeg håber at sfs ordfører selv om sfs ordfører

give nogen garantier på det her område men hele diskussionen om phd og magart er jo en diskussion som jeg kan høre

afslutningsvis sige at selv om venstre jo gerne vil udlægge hvad jeg siger

at der er én ting som venstre og sf altid har haft tilfælles og det er en interesse

jeg oplever personligt ikke nogen modsætning mellem det og så det lovforslag som vi behandler men det kommer hele diskussionen og forløbet og de kendsgerninger der kommer frem jo til at vise

så i lovforslaget her stillet krav om at

eller til museerne lokalt og det kan jo betyde at

besparelser andre steder for at få råd til at

så yderligere stiller et krav om at der skal være en øget

og ikke i selve loven herved afskærer folketinget sig blandt andet fra indflydelse og overlader det til administrationen at fastsætte reglerne som blandt andet vil være reglerne for fastlæggelse og udbetaling af statens driftstilskud til museerne den nye rådgivningsstruktur

reglerne og vilkårene for bevillinger fra

nye pulje til udvikling af museumsområdet og til erhvervelse af værker og genstande museumsorganisationerne har jo i forbindelse med høringen haft en masse kritiske indvendinger mod lovforslaget og det er indvendinger som enhedslisten langt hen ad vejen deler lovforslaget løser ikke problemerne med beregningsmodellen til beregning af statens

der anvendes stadig den samme model som mange finder svært gennemskuelig det nye krav om at museets medarbejdere skal have en phd grad

kan få midler til forskning vil sandsynligvis medføre at der bliver forsket mindre på museerne dette krav svarer ikke til virkeligheden i museumsverdenen hvor der er meget få af de ansatte akademikere der har en phd grad der er hundredvis

der har leveret forskning af høj kvalitet det er ikke realistisk at alle disse medarbejdere nu skal være phd stipendiater det er en forringelse når administrationen af forskningsbevillingerne nu skal overgå fra kulturstyrelsen til kulturministeriets forskningsudvalg det betyder at der ved behandlingen og udvælgelsen af forskningsprojekter mangler den museumsfaglige ekspertise der er i kulturstyrelsen vi kan ikke forstå hvorfor de særlige tilskud til konserveringscentrene skal fjernes vi kan frygte at det medfører at mange

det er igen betænkeligt til bevaringen af de mange museumsgenstande kulturministeriet forventer at museerne fortsat vil prioritere en fælles opgaveløsning på konserveringsområdet

konserveringscentre men det er der jo ingen sikkerhed for vi mener at

er så vigtige at det er nødvendigt at give direkte tilskud til konserveringscentrene hvor ekspertisen findes

det vil også gå ud over specialmuseerne som for eksempel den gamle by arbejdermuseet og søfartsmuseet når de særlige tilskud til disse museer bortfalder vi mener at det er nødvendigt at sikre at disse museer får den samme støtte som i dag på samme måde mener vi at det vil være påkrævet at give særlig støtte til museerne i de mindre øsamfund da museerne her er en vigtig del af lokalsamfundene

synes vi også at det er forkert at man fraviger kravet om at der skal være en repræsentant fra de lokale tilskudsgivende myndigheder i bestyrelsen vi mener at det er yderst rimeligt at kommunen der oftest er den største tilskudsgiver er repræsenteret i bestyrelsen og på den måde har en direkte forbindelse med museet

nogen god idé at fjerne forbuddet mod at bestyrelsen skal være selvsupplerende det kan føre til meget udemokratiske tilstande og fjerne museernes folkelige forankring jeg håber på at vi gennem ændringsforslag og en god udvalgsbehandling kan tage hensyn til de mange indsigelser og forslag der er kommet i høringssvarene fra museumsverdenen

være dejligt hvis vi kunne ende med at en rigtig god museumslov og det tror jeg vi har brug for

i kulturministeriet meget af det og jeg mener

indflydelse på deres egen drift så jeg synes at vi skal prøve at kigge på om ikke man kan føre det tilbage sådan

noget som vi kun kan være enige

at regeringen ønsker en forenkling af tilskudsstrukturen sådan at de statsanerkendte museer fremover vil få et individuelt fastlagt tilskud og det ophæver som bekendt den nuværende skelnen mellem museer med et geografisk begrænset ansvarsområde og museer med et nationalt ansvarsområde som der jo i praksis har vist sig at være en del problemer med så er der hele problematikken omkring en forøgelse af minimumsgrundlaget for museumsdrift

at et statsanerkendt museum fremover skal have et statsligt driftstilskud på minimum en million

på minimum to million kroner som en forudsætning for det der vil vi meget gerne være med til at diskutere

fremgået af debatten her i dag og som hvad betyder det rent faktisk

ud fra der ligger en række forhold der som trænger til en grundig drøftelse så foreslås det også at der etableres en særlig samlet pulje til udvikling af museumsområdet i stedet for den række af formålsbegrænsede puljer som findes i dag og at der etableres en ny faglig rådgivningsstruktur for kulturstyrelsen på museumsområdet som i højere grad skal inddrage de mange

det synes vi er en udmærket idé som udgangspunkt endelig kan vi så forstå at lovforslaget

ændringer i forhold til museumslovens formålsbestemmelse

kravet om indsendelse af museers arbejdsplaner og bestemmelser om museernes indretning til nogle centrale registre

og de direkte tilskud til konserveringscentrene i forhold til hele uddannelsesdiskussionen

er lidt usikker i forhold til venstre er venstre imod phd kravet

en afklaring af det her med at sidestille en phd og en magart altså jeg er selv magart det er en meget bredere uddannelse end en phd selv om de tidsmæssigt tager nogenlunde samme tid så der

museerne bedre mange har talt om

fantastisk kunstmuseum med fantastiske samlinger og fantastiske løbende udstillinger lige uden for horsens ligger der en lillebitte by som hedder bjerre og som har et egnsmuseum egnsmuseet har årligt flere besøgende end det fantastiske kunstmuseum inde i horsens betyder det så

så derfor synes jeg at det er væsentligt når vi nu har hele den her lov op til debat at vi også får diskuteret hvad er kvalitet hvad betyder professionalisering hvad vil det sige at vi som jeg forstår det bredt i folketinget ønsker en

mangfoldighed i det danske museumslandskab

taler armslængde på det kulturelle område set i lyset af at vi har nogle statslige institutioner hvor der også sidder nogle museumsfaglige ledere som nogle gange kan have behov for en sparring vil liberal alliance så kigge positivt på at man i den her proces også går ind og kigger på om det kunne være hensigtsmæssigt at oprette

universiteterne og en lang række andre for at skabe en større faglighed uden at det er specifikke uddannelseskrav men for at skabe en større vidensudveksling og sparringsrelation

må det være sådan at vi hele tiden arbejder for at der er et fagligt og professionelt bæredygtigt grundlag for vores museer og naturligvis også

robust grundlag for vores museer ikke mindst for de statsanerkendte museer

lokalt forankrede udeomkring i landet for det er jo vigtigt

at det er sådan at der er grundlag for at museer rundtomkring i hele landet kan fortsætte det gode arbejde de gør det gælder både de meget

fagligt specialiserede museer og det gælder de museer som har en lokal kulturel

man kan fastholde den lokale kulturarv og viderebygge og videreføre den lokale kulturarv rundtomkring og der ser vi jo et utroligt engagement for mennesker rundtomkring i hele landet

vores museer og det er en vigtig del af landets samlede kulturarv og derfor

meget betydningsfuldt at vi her sikrer os at de ændringer vi gennemfører i museumsloven betyder mere robuste museer og betyder at vi kan videreføre vores kulturarv også den lokale kulturarv rundtomkring

bare sådan at der er er elementer i det her forslag som vi i det konservative folkeparti er

på to million kroner som forudsætning for et statsligt tilskud

at der efter al sandsynlighed bliver nedlagt lokale og specialiserede museer

som forhåbentlig kan få et referat af sine embedsmænd bagefter da jeg kan se

acceptabelt for det konservative folkeparti at medvirke til at gennemføre et lovforslag som vi med stor sandsynlighed ved vil betyde nedlæggelse af lokale museer det siger jeg bare på forhånd

phd kravet som flere andre har været inde på

ikke det er rigidt at have sådan et

krav det mener jeg det er hvorfor skal det lige være det krav der stilles

lidt bredt så er det jo meget udefinerbart hvorfor skal man overhovedet omtale et phd krav hvis det alligevel ikke er meningen at det er et phd krav så kan

godt skrive det på en anden måde så man sikrer den fleksibilitet i de uddannelsesmæssige forudsætninger der er

med på at gennemføre ændringer i den retning der er lagt op til i museumslovgivningen men der må forandringer til der sikrer den fornødne fleksibilitet sikrer at det det ikke

de krav der bliver stillet her at der bliver nedlagt lokale museer og specialiserede museer rundtomkring i landet jeg jeg håber vi kan få en dialog jeg er sikker på vi kan få en god dialog i udvalget og

og jeg håber da også at ministeren vil være parat til en

er der ikke flertal for ministerens lovforslag

jeg synes jo også som andre har sagt det er lidt skuffende at vi bliver indkaldt til et møde hos ministeren

klasket lovforslaget på bordet

det vil da være godt hvis ministeren vil være parat til at tage en dialog med os nu så vi forhåbentlig i enighed kan vedtage et

der sikrer robuste museer i det her land og som kan videreføre vores

ikke mindst fra venstres side og

en afklaring så vi kan komme bag

nogle af de antagelser som jeg også synes

det er på skuldrene af det udredningsarbejde at

har været succeskriteriet for alt det vi har arbejdet med har jo været at sikre at

det kan være små bæredygtige museer det kan være mellemstore bæredygtige museer og det kan være store

er på ingen måde hensigten at

unødigt kommer til at leve efter den her debat jeg vil sige at når

vi stiller krav om en økonomisk

model for de enkelte museer sådan

det ud fra en ambition om at

museumsvæsen og nogle museer

museer når vi lander på det her niveau omkring tre million

registrering til formidling bevaring et cetera det er

at det kan betyde at der er ti museer som eventuelt vil lukke og ikke vil kunne leve op til det

vi gennemfører loven ud fra

en risiko for at der er ti museer som ikke kan leve op til det her krav hvis vi fremskriver

at vi har en hundrede og syv museer

at det det er forsvarligt der har også været

kulturministeren eller kulturministeriet

vi kan overhovedet ikke tvinge noget som helst igennem

der er tale om selvejende institutioner og de vælger selvfølgelig

at leve det liv de nu engang har lyst til at leve men det vi kan er at vi

investere og

så gør her men selve det at beslutte om en institution lever eller ikke lever har vi jo ikke på nogen måde nogen

at museumskvaliteten bliver ved med at udvikle sig så der bliver ved med at være noget interessant for borgerne

blive klogere af

med konflikter og misforståelser

vi siger at når man søger om forskningsmidler skal man leve op til de normale forskningskrav som vi også stiller på alle vores andre institutioner det kræver at dem der er ansvarlige for for

kan man blive hvis man har en phd grad eller

har erfaringer der svarer til

selvfølgelig at der er en lang række medarbejdere

i udvalget og får diskussionen der og får afklaret nogle af de spørgsmål som som er blevet rejst at der så kan blive et godt bredt politisk flertal bag

indrømme at jeg synes at det er sørgeligt at ministeren

at ting skal ændres før vi kan sige ja

på det eneste møde vi blev inviteret

så hvis ministeren virkelig mente at man skulle tage en dialog og en debat med folketingets partier

hvad ministeren prøver at sige her

er med de økonomiske ting om det så er ti eller tre eller fem eller

det kommer til at gå ud over så kommer det til at gå ud over nogle museer så alle de ting svæver stadig

bliver nævnt at man fra venstres side er skuffet over at

man ikke blev indkaldt til flere møder efter sommerferien

kom med et lovforslag som blev sendt i høring og vi havde

et fælles ordførermøde med alle partiernes ordførere hvor vi diskuterede lovforslaget

på mødet blev rejst en række spørgsmål som vi så efterfølgende skriftligt har svaret på

jeg mener samtidig at

noget af den kritik der blev rejst her i salen

på forkerte informationer og det vil jeg

i sin ordførertale at det var han egentlig

ordfører sige at magart var en garanti

skal huskes at siges det er at er en indkøringsperiode på tre år så

hvert eneste år skal leve op til at have det her niveau

man kan sagtens i perioden have en år hvor man har et lavere

regeringen herunder kulturministeren synes det er i orden hvis

institutioner der lukker af den ene eller den anden grund men samtidig skal det jo

at vi ønsker at udvikle museumsområdet det vil sige at vi stiller nogle krav til både det faglige indhold og det økonomiske niveau så

så kan det da godt være at der er museer der ikke lever op til det

et phd niveau og det betyder at museernes medarbejdere kan blive forskningsgodkendte uden at have en phd

forskningsgodkendt

bare er vigtigt at understrege er at man godt kan blive forskningsgodkendt uden at have en phd grad

formuleret i i den bekendtgørelse som for øvrigt vil blive sendt i høring

den endelige lovgivning på det her område så jeg er helt sikker på at der vil blive en

bestemt ikke enig i den måde som det er udmøntet

jo også konstatere at noget af det der ligesom har været diskussionen om

en større ledelsesmæssig dispositionsret ude på museerne hvor man har

til stede hvis vi tager organisationen danske museers høringssvar skriver de jo meget klart og tydeligt vi konstaterer at der ikke er sat fokus på det kludetæppe af hidtidige

museerne i dag tværtimod vælges de bibeholdt i form af en fastholdelse af den hidtidige tilskudspraksis nu en ny § tretten a

med store dele af de kritikpunkter som udgøres af syv sider fra organisationen danske museer som netop understreger at når vi har debatten i dag

også er formuleret i nogle af høringssvarene primært som

hundrede og syv museer

ud til at der er tre museer som er sårbare og er

i farezonen til gengæld har de tre år til

inden for den ramme som er defineret

lande solidt og godt og jeg er helt sikker på

der eventuelt er i udvalgsarbejdet det ser

kvalitetsvurdering og andre ting hvis de krav er så fantastiske i ministerens øjne så burde da netop

krav og kriterier som de øvrige statsanerkendte museer

eller kulturfaglige beslutninger eller om den kompetence skal centraliseres

at museerne får op til fire hundrede million

i forskningsudvalget altså kulturministeriets forskningsudvalg det er det vi snakker om for

der er store frihedsgrader i forhold til hvordan det enkelte

lokale museum agerer og prioriterer det er klart at det enkelte museum skal leve op til søjler hvis det ellers ønsker

forskning og formidling og indsamling og bevaring et cetera men men

den måde man gør det på er da helt op til det

jeg elsker den mangfoldighed der er ude i landskabet så jeg ser oprigtig talt ikke hvor centraliseringen

kommer ind i forhold til de

det strategiske panel der bliver nedsat og som skal være med til at lægge de nationale strategier strategier

folk fra ministeriet der sidder

er det altså vigtigt for mig at understrege at vi snakker om de ti million

og de skal sættes over for de fire hundrede million kr vi bruger på museumsområdet der er i den grad spillerum for gode lokale initiativer og vi skal støtte vores

gode museumsfolk derude på alle ledder og kanter men omvendt skal vi også stille nogle kvalitative forskningsmæssige krav

vi er uenige så hvis jeg var minister

videre om det her lovforslag i stedet for at overlade det til udvalget

forhandlingen er åbnet og den første taler er herre erling bonnesen

uddelegere administrationen af frivillige mærkningsordninger til en privat forening for det tredje

hjemmelen til at yde bistand til eksporterhvervene samt tage betaling for denne bistand udvides fra kun at gælde virksomheder til herefter at gælde alle fysiske og juridiske personer herunder organisationer virksomheder og privatpersoner

erhvervene af mere generel art venstre synes at første del

vedrørende nedlæggelse af fødevarekontroludvalget

lyder meget fornuftigt venstre finder endvidere at anden del af lovforslaget

uddelegere administrationen af frivillige mærkningsordninger

tredje del af lovforslaget lyder umiddelbart lidt mere problematisk vi vil gerne have afklaret hvad ændringen af ordlyden i loven vil få af praktisk og økonomisk betydning for erhvervene og vi beder ministeren redegøre for dette og vi vil i forbindelse med den kommende udvalgsbehandling søge en afklaring herpå et relevant spørgsmål at stille er jo er der tale om en ny skat på eksport det skal vi have afklaret når vi har fået det i forbindelse med udvalgsbehandlingen vil venstre herefter klargøre sin stilling til

derfor er det jo at flytte fokus fra det der bagudrettede til det fremadrettede

det er det ene element som også venstres ordfører var inde

der bliver kvitteret for at det er en udmærket

på hvordan og hvorledes det her kan lade sig gøre

det at oprette et strategisk udvalg for det her

et komplekst område hvor der er mange forskellige interesser

alle de gode aktører der er på området

vedrører § fire og fyrre og §

syv og halvtreds vedrørende lov om hold af dyr

hvilken bistand der kan ydes om man kan lade sig repræsentere af andre

den sidste del er er jo noget forholdsvis nyt

nøglehullet blev implementeret som et

er ganske udmærket som en forbrugerdel

brugerbetalte ordning der er på spisesteder

er der selvfølgelig nogle lovtekniske ting i lovforslaget sådan er det altid når man reviderer et område

er der opbakning fra socialdemokratiet til de

ingen økonomiske konsekvenser at man laver den her ændring

til den hjælp som som nogle har kunnet få i forhold til

gør man det så væsentlig bredere

økonomiske udfordringer lige nøjagtig her hvor vi har med fødevareområdet

står i en helt unik situation vi har verdens dygtigste kok det nordiske køkken er kommet på landkortet

en rigtig god historie fortælle vi ved jo også

i kina og andre steder for at promovere

kan få øget eksport også på fødevareområdet derfor synes vi ville være ærgerligt

de skal gøre nemlig øge den danske eksport også på fødevareområdet

fødevarestyrelsen som vi synes kan være positive

dygtigere vi har jo tidligere talt om at det nogle gange er sådan at virksomhederne er meget længere fremme

i forhold til fødevarestyrelsens arbejde og kontrol

varetages af en intern enhed i fødevarestyrelsen

erstatning for fødevarekontroludvalget oprettes der et strategisk udvalg hvor interessenterne

er repræsenteret med lovforslaget er det hensigten at revisionen skal være mere fremadrettet fleksibel og tidssvarende det skal gerne udmønte sig i at det bliver til gavn for både producenterne forhandlerne og forbrugerne

sikre at fødevarekontrollen og revisionen af denne opgave

i den sammenhæng er det vigtigt for os at sige at vi støtter ministerens lovforslag vi synes

og at der også kommer repræsentanter fra

som kan være med til at drøfte resultaterne af den interne auditering og de fremtidige planer det synes vi er

positive over for den her ændring fordi den peger frem i stedet for kun at pege tilbage og vi tror på at det bliver en mere fleksibel ordning end den som vi har set hidtil

at reglerne blandt andet ikke skal være til hinder for at virksomheder kan lade sig repræsentere af brancheorganisationer både i forbindelse med anmodning om bistand og i forbindelse med betaling af bistand

men som flere andre ordførere også har påpeget

hvis der er tale om en øget brugerbetaling

vi stille os skeptiske over

det kan vi forhåbentlig få afklaret i de videre forhandlinger

syv og halvtreds om hold

til private her og give den her bemyndigelse så den del af det er vi faktisk også meget positive over for så

generelt er liberal alliance positive

det at virksomhederne fremover kan lade sig repræsentere af brancheorganisationerne det er en meget pragmatisk

vil bruge mest tid på under udvalgsbehandlingen

hvad der ligger i den ordning man lægger op til på brugerfinansierede eksportcertifikater eksportcertifikaterne kender vi fra en lang række andre brancher og de

til at sikre dansk eksport men jeg synes det er meget vigtigt at vi i hvert fald sørger for at få en sikkerhed for at den praksis man så lægger op til

fra andre erhvervsområder så det vil vi bruge noget tid på under udvalgsbehandlingen men overordnet synes vi det er et godt lovforslag som

det glæder jeg mig over forslaget om delegation af administrationen af mærkningsordninger vil jo åbne mulighed for at den ordning der hedder nøglehullet på spisesteder vil kunne administreres af en privat forening nøglehullet på spisesteder er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra erhvervet uddannelsesinstitutioner og faggrupper

af ordningen udlægges til en privat forening

til at knytte ordningen tættere til brugerne af ordningen

det kan være med til at udbrede ordningen bredere for det det handler om med nøglehulsmærket er jo at forbrugerne nemt og hurtigt

hvor er det sunde valg henne og så vælge efter det det er det der er nøglehulsmærket nøglehulsmærkets troværdighed vil altså have en høj prioritet for mig og derfor vil

ved blandt andet at fastsætte de regler der skal være og være repræsenteret i foreningens bestyrelse det er jo utrolig vigtigt for enhver mærkningsordning at der er troværdighed bag og det vil jeg gerne være med til at sikre

et strategisk interessentudvalg som gerne skulle være endnu bedre til at skabe rammer om en mere fremadrettet dialog med forbrugere med dyreværnsorganisationer og med hele branchen det skulle også gerne være med til at skabe en god basis for en målrettet brug af ressourcerne mod en endnu bedre og mere effektiv kontrol

bestemmelserne om bistand i forbindelse med eksport af fødevarer og levende dyr til tredjelande hensigten er at præcisere myndighedernes muligheder for at yde eksportbistand i overensstemmelse med markedets behov og for at finansiere disse aktiviteter ved opkrævning af brugerbetaling

allerede er indført men i forbindelse med

klar over at den hjemmel der ligger

er ikke særlig operationel i forhold til den virkelighed som fødevare og veterinærmyndighederne arbejder i det er især fordi der mangler adgang til at yde brugerbetalt eksportbistand til andre modtagere end virksomheder altså selv om både brancheorganisationer og enkeltpersoner i praksis kan have behov for de ydelser er den hidtidige hjemmel ikke fleksibel nok til at vi kan levere dem og det

forklare de her ændringer især på afgiftsområdet skriftligt i forbindelse med udvalgsbehandlingen jeg ser frem til udvalgsbehandlingen

revisoren foretager stikprøvekontrol af kasse debitorer varelager og så videre og forholder sig til virkeligheden på den måde

komme lidt nemmere om det ved en form for revision der hedder erklæringsrevision det er det der er det nye der er udarbejdet en standard af foreningen af statslige revisorer og erhvervsstyrelsen

hvad sådan en erklæringsrevision

version af revisionen skal indeholde erhvervsstyrelsen har anslået at det

medføre en besparelse på to hundrede og seks og tredive million kroner jeg har nu altid undret mig lidt over hvordan man kan regne sådan noget ud og i det hele taget

der er da ingen tvivl om at der er tale om en forenkling af en eller anden størrelse om end jeg kan sætte spørgsmålstegn ved beløbets størrelse men jeg kan sige at enhver forenkling af den her art

vi kan være lidt forbeholdne over for at den her nye

forhold vedrørende holdingselskaber altså selskaber der ejer andre selskaber de har ikke tidligere kunnet fravælge den lidt tungere revision det kan de nu hvis

er tale om små holdingselskaber eller små koncerner venstre har visse spørgsmål til

fravalg af revisionspligten hidtil har det været sådan at

for at virksomheder kunne fravælge revisionspligten

eller ejeren havde begået strafbare forhold havde fået bødeforlæg eller

for overtrædelse af lovgivningen

at man man skal have fuld revision i holdingselskaber hvis ejeren eller selskabet er idømt en bøde nu om dage får man jo

mindre ting end sædvanlig herunder for eksempel at der ikke er er

så derfor vil jeg jeg under udvalgsbehandlingen gerne have belyst hvor meget

medfører at man i givet fald ikke kan komme ind under de her bestemmelser

ændringer på det her område til slut skal jeg sige

lovforslaget her medfører en ændring af kvalitetskontrollen med de revisionsfirmaer der reviderer offentlige og børsnoterede firmaer de kontrollanter der kontrollerer de revisionsfirmaer skal fremover

og kvalitetskontrollen sker så på vegne af revisortilsynet på den måde sikres de uafhængighed af branchen og det sikrer også at de opfylder eu standarderne og jeg bemærker

er tale om en ændret økonomisk fordeling det er stadig væk de virksomheder der kommer til at betale for det

om en byrdelettelse der ikke blot kan måles af akademikere men som kan føles i virkeligheden af håndværksmestrene og den lille produktionsvirksomhed der får det lidt lettere uden

slækker på myndighedskontrollen regeringen har den klare ambition at føre danmark sikkert gennem krisen det sker ikke ved at læne sig tilbage og vente på at tingene ændrer sig selv tværtimod vi skal handle vi skal skabe vækst og arbejdspladser og derfor er det afgørende at vi aktivt og målrettet sørger for at sikre erhvervslivet gode og fornuftige rammebetingelser agere inden for det er baggrunden for at vi ikke vil pålægge virksomhederne større administrative byrder end allerhøjst nødvendigt

med en såkaldt papirtiger papirtigeren

udrydningstruet art under den tidligere regering og den er kendetegnet ved at

der nok kan beregnes en administrativ lettelse ved hjælp af akademiske metoder men at det i virkeligheden ikke gør den store forskel næh ingen papirtiger her formålet med ændringen af årsregnskabsloven er

og praktisk lettelse af byrder

mindskelse af bureaukratiet for mindre danske virksomheder konkret indføres en såkaldt erklæringsstandard som de virksomheder der er omfattet

lovforslaget kan benytte sig af det betyder kort sagt at en lille virksomhed ikke længere skal revideres efter samme målestok som mærsk eller danfoss men uden at myndighedskontrollen udvandes erklæringsstandarden vil være særligt tilpasset forholdene i mindre virksomheder og for de små virksomheder der fravælger revisionen vil det betyde at de formelle oplysningsforpligtelser vil blive væsentlig mere enkle og let tilgængelige end de er i dag ændringen vil betyde at de forhold der er relevante

for regnskaberne i de enkelte virksomheder fortsat bliver kontrolleret men samtidig slipper man for at kontrollere de forhold der udelukkende er interessante i større virksomheder ændring af årsregnskabsloven er led i den målrettede regulering for erhvervsdrivende som regeringen præsenterede i foråret og som hænger sammen med det arbejde der laves i virksomhedsforum for enklere regler her er formålet netop at sikre et mere enkelt regelsæt og dermed give virksomhederne bedre mulighed for at leve op til kravene fra det offentlige den anden del

og har til formål at skabe overensstemmelse mellem dansk lovgivning og internationale normer og eu standarder om offentlig kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder som også min ærede kollega fra venstre var inde på det er utrolig vigtigt at sikre at

der internationalt er tiltro til danske virksomheder og deres årsrapporter og regnskaber derfor er det nødvendigt at skabe fælles fodslag med resten af europa så vi sikrer at danske virksomheder fortsat er internationalt konkurrencedygtige

helt konkret vil det betyde at den offentlige kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder bliver ændret så kontrollen af blandt andet børsnoterede og finansielle virksomheder fremover skal udføres af offentligt ansatte kvalitetskontrollanter i stedet for af praktiserende revisorer kontrollanterne skal udføre kvalitetskontrollerne på vegne

revisortilsynet og den måde sikre at kontrollen stemmer

af årsregnskabsloven og revisorloven vil altså for det første betyde bedre rammebetingelser for mindre virksomheder i form af mindre bureaukrati og for det andet vil det sikre at den danske lovgivning stemmer stemmer overens med internationale normer og standarder om offentligt tilsyn og dermed sikre danske virksomheders internationale konkurrenceevne

og jeg synes også at det er et forslag af de bedre fra den regering som vi har fået nu

fald ikke som erhvervsminister vi har fået en ny og jeg vil gerne sige tillykke med valget naturligvis men men rosen skal selvfølgelig komme alligevel vi synes i dansk folkeparti

er en ganske fornuftig ændring som gør at der bliver færre administrative byrder skal vi endelig

gode side det er en erklæringsstandard som de frivilligt kan vælge i stedet for en traditionel revisionserklæring

og det er ikke nogle vilkår som dansk folkeparti har besluttet skal være sådan

jeg synes måske hellere at ordføreren skulle glæde sig over at der for en gangs skyld kommer lidt ros til ordførerens parti og til ordførerens regering frem for at begynde straks

sige æh bæh buh og så sige jamen der kan i da bare se den gamle regering gjorde ikke noget som helst for det er jo ikke tilfældet naturligvis er det ikke det men det her forslag

fra socialdemokraternes side men jeg vil bare gerne endnu en gang minde om

at når man indgår i et parlamentarisk arbejde

er situationen altså både før under og efter

omfattende form for revision og det er der den administrative besparelse ligger

en lille nystartet iværksættervirksomhed som nu ikke længere skal igennem en meget langvarig og dyr revision og i stedet for kan

den her erklæringsstandard så det er en hjælp til iværksættere og til små virksomheder

venstre er glade for at være med til at give den her håndsrækning til små virksomheder og vi kan derfor støtte lovforslaget

sf og derfor er vi utrolig glade for det her forslag som vi behandler i dag det hjælper nemlig til at især små virksomheder får bedre rammevilkår i de mindre virksomheder kan for meget papirarbejde og administrativt bøvl være en meget stor belastning

når det drejer sig om de menneskelige ressourcer det er derfor glædeligt at virksomhederne fremover ikke skal sende oplysninger om fravalg af revision år ud og år ind indførelsen af

erklærinsstandarden vil da også lette besværet både hos virksomheden selv

hos de involverede parter samtidig vil den være med til at sikre at virksomhedens regnskaber stadig væk er i orden at kontrollen med revisorer desuden kommer til at leve op til internationale standarder er også noget vi ser positivt på og som jo efterhånden burde være en naturlig ting

er vi i sf positive over for det her forslag og jeg vil slutte af med at sige at

nemme at begejstre men her er vi tæt på vi vil gerne hjælpe

rigtig mange gode forslag til hvordan vi kan gøre meget mere i den retning men jeg må alligevel

det er meget mere end jeg havde turdet håbe på

det kommer nok næppe som en overraskelse at vi i liberal alliance ønsker at forbedre forholdene for det private erhvervsliv

hæmmer virksomhedernes vækstmuligheder i alarmerende grad et af de områder hvor især mindre virksomheder mødes af administrativt tunge krav er når det kommer til afgivelse af årsrapporter

og især mindre erhvervsdrivende udfordres unødigt med hensyn til at overholde gældende regler på området

over for lovforslag

forlængelse af de nævnte problemstillinger søger at forenkle henholdsvis revisionspligten og de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revisionen netop for de mindre virksomheder begge tiltag er positive skridt i retning af reducerede administrative byrder for erhvervslivet og kan derfor støttes af liberal alliance

udsigten til at kunne undgå disse unødvendige revisionshandlinger

er er fokus på at nedbringe virksomhedernes administrative byrder og de unødvendige regler regler der står i vejen for virksomhedernes drift står i realiteten også i vejen for danmarks velstand det her lovforslag medfører at der blandt andet bliver indført en erklæringsstandard som alternativ til revision og det skulle gerne være med til at lette de her byrder for de små virksomheder så de undgår de unødvendige revisionshandlinger som også andre har været inde på de revisionsstandarder er nemlig

især udarbejdet med henblik på revision af de store virksomheder og det er derfor vurderingen at mindre virksomheder i dag er udsat for nogle unødige krav som godt kan klares på anden måde derudover indeholder forslaget også en forenkling af de formelle oplysningsforpligtelser så samlet set

skulle forslaget således gerne føre til en administrativ lettelse for virksomhederne og da vi i det konservative folkeparti er meget optaget af at gøre det lettere at være virksomhed i danmark

det overordnede formål med lovforslaget er at skabe bedre rammevilkår for små virksomheder og at styrke den offentlige kvalitetskontrol med revisorer der reviderer blandt andet børsnoterede og finansielle virksomheder jeg er derfor i dag meget glad for at kunne præsentere et forslag som giver en betydelig lettelse i de administrative byrder for små virksomheder en lettelse som virksomhederne i stedet kan bruge til det vi har brug for nemlig at få skabt vækst og arbejdspladser lovforslaget vurderes samlet at kunne betyde lettelser af byrder for omkring fire hundrede million kroner for det første forenkles oplysningsforpligtelsen for de mindste virksomheder som fravælger revision virksomhederne skal fremover kun oplyse om fravalg af revision én gang og det skal ske i det årsregnskab hvor der træffes beslutning om at fremtidige årsregnskaber ikke revideres

små virksomheder der er omfattet af revisionspligten mulighed for at lade årsregnskabet gennemgå efter en erklæringsstandard i stedet for at lade regnskabet revidere erklæringsstandarden er særlig målrettet forholdene i små virksomheder og sikrer at de forhold der er relevante i regnskabet for små virksomheder bliver kontrolleret af en revisor derved sparer den enkelte virksomhed cirka fem og tyve procent af udgifterne i forhold til almindelig revision men der sikres fortsat en høj grad af sikkerhed for at regnskabet er retvisende

får de mindste holdingvirksomheder mulighed for at fravælge revision så de sidestilles med andre helt små virksomheder lempeligere revisionsregler må imidlertid ikke gå ud over virksomhedernes regeloverholdelse derfor foreslår vi samtidig en skærpelse af sanktionerne over for de virksomheder som ikke overholder reglerne med forslaget udvides således erhvervsstyrelsens adgang til at pålægge en virksomhed revision hvis styrelsen for eksempel konstaterer ulovlige aktionærlån af en vis størrelse dermed får virksomheder der overholder reglerne gavn af lettelserne

kan finde ud af at overholde reglerne desuden ændres den offentlige kvalitetskontrol af revisorer fremover bliver kontrollen af revisionsvirksomheder der reviderer blandt andet børsnoterede og finansielle virksomheder

udført af offentligt ansatte kontrollanter i stedet for af praktiserende revisorer med forslaget bringes de danske regler om offentlig kontrol af revisionsvirksomheder i overensstemmelse med de internationale normer og eu standarder derved styrker vi tilliden til årsregnskaberne for de børsnoterede og finansielle virksomheder som typisk opererer på de internationale markeder

for eksempel betydning for de vilkår virksomhederne bliver mødt med når de rejser kapital gennem internationale kreditinstitutter

erklæringsstandarden er et nyt værktøj som vi nu giver virksomhederne mulighed for at benytte og derfor er det også naturligt at vi løbende evaluerer området evalueringen vil fremover også omfatte erfaringerne med erklæringsstandarden og de mindste holdingvirksomheders fritagelse for revision der er desuden indsat en evalueringsklausul så revisionsfritagelsen for de mindste holdingvirksomheder tages op til revision i to tusind og seksten med de ord ser jeg frem til en konstruktiv drøftelse af lovforslaget

at gå efter de steder hvor der kommer gentagne dårlige revisorerklæringer

er dårlig vi kan jo se i de eksempler der er i dag at

der er regnskaber til godkendelse

og det er jo i høj grad relevant i forbindelse med konkurser og under rekonstruktioner herudover indebærer forslaget en afskaffelse af en særlig indstillingsret til vækstfondens bestyrelse ligesom særregler om aktiedeponering i vækstfonden til sikkerhed for medarbejderskat på optionsordninger også afskaffes afskaffes venstre kan tilslutte sig forslaget som jo grundlæggende sørger for en nødvendig ajourføring af grundlaget for vækstfondens

tilblivelse danmark stod i nitten en og halvfems med en tårnhøj arbejdsløshed og den daværende næstformand for socialdemokraterne

poul nyrup rasmussen udarbejdede forslag om at hjælpe danske vækstvirksomheder med et statsligt fond der skulle hvile i sig selv det socialdemokratiske udspil pressede den daværende regering til at tage et initiativ der endte med det som er den nuværende vækstfond

de negative kurver og fik bragt danmark tilbage på vækstsporet da han trådte til som statsminister i nitten tre og halvfems og vækstfonden var

end til udelukkende at medfinansiere som naturligvis er vækstfondens fornemste opgave for at imødekomme det behov åbner lovforslaget op for at vækstfonden fremadrettet kan udføre kapitalforvaltningsopgaver og lignende relevante tjenesteydelser ydelserne skal selvfølgelig passe ind under vækstfondens formålsbestemmelser helt konkret skrives det ind i lovgivningen at vækstfonden skal kunne administrere investeringer der finansieres af andre rollen som kapitalforvalter varetager vækstfonden allerede i dag i sin funktion som sekretariat for dansk vækstkapital sidst men ikke mindst lægger lovforslaget op til at der sker en professionalisering af vækstfondens bestyrelse og at reglerne for at udpege bestyrelsesmedlemmer forenkles jeg har noteret mig at der kun er modtaget et enkelt høringssvar vedrørende lovforslaget det skyldes dog ikke at der har været kort høringsfrist skal jeg understrege det kom fra finansrådet der ønskede en præcisering af lovteksten

er blevet taget til efterretning derudover har lovforslaget altså ikke

siden nitten to og halvfems medfinansieret vækst i mere end fire tusind

de forbedrede rammevilkår i det aktuelle lovforslag skulle udviklingen gerne fortsætte og stige forslaget skal ses i sammenhæng med den styrkelse af vækstfonden der er sket i de senere år blandt andet med udvidelsen af vækstkautionsordningen rollen som sekretariat for dansk vækstkapital og nu senest vækstfondens mulighed for at kunne optage lån for at være i stand til at tilbyde ansvarlige lån

regeringens lovforslag kreditpakken om at vækstfonden skal kunne yde efterstillede lån lovforslaget er fuldt i tråd med både regeringsgrundlaget og udviklingspakken fra marts

til de udfordringer som det danske samfund står over for vi deler til fulde de bekymringer og de anerkendelser som der kom fra eksempelvis socialdemokraternes ordfører om at det er vigtigt at vi understøtter den danske vækst alle de steder hvor vi kan og

vigtigt at vi fra politisk side har fokus på at sikre finansiering de steder hvor det kan knibe med finansiering hvis ellers projekterne

velformulerede og velbeskrevede og også tåler dagens lys i forhold til at

er det rigtig mange gode initiativer som er kommet til veje

milliardgarantier som der er givet igennem årene via

vækstfonden tidligere var der jo en del kritik af vækstfondens virke og det var også en kritik som dansk folkeparti fremførte det var en kritik som var der dengang

det var mindre problemfyldt at få

og der var kritikken jo sådan set at vækstfonden i al for høj grad tilgodeså de helt store danske virksomheder og ikke de små og mellemstore virksomheder det var nogle af de ting som vi fik ændret blandt andet ved en af de aftaler som der blev indgået

tilbud som også gavner de små og mellemstore danske virksomheder

vi også støtte jeg ser ingen grund til at gå ind og beskrive detaljeret hvorfor den er som den er men alt i

synes vi selvfølgelig at det er vigtigt at bestyrelsen også opererer og agerer professionelt og at det også er folk som

så kompetente som overhovedet muligt som skal sidde og være med i den bestyrelses arbejde så dansk folkeparti anbefaler lovforslaget

og det er vi rigtig glade for det her er et lille lovforslag der sikrer at

set allerede gør men nu får den så også lovhjemmel til at fortsætte det og udvide

gør man bestyrelsesudpegningen mere fleksibel

vi er med på alle tre delelementer i det her lovforslag og

og dermed spiller vækstfonden faktisk en vigtig rolle i vores samfund den rolle bliver ikke mindre væsentlig i en krisetid som vi befinder os i nu det er nemlig helt afgørende at også de små og nye virksomheder får en reel mulighed for at starte op i danmark og det er nødvendigt at vi får skabt flere arbejdspladser og vækst i vores samfund ja vi skriger jo næsten på det lovforslaget vi behandler i dag vil opdatere og præcisere reglerne for vækstfondens arbejde lovforslaget udvider blandt andet vækstfondens muligheder for at udføre tjenesteydelser for virksomhederne det kan den godt allerede i dag og sf ser ikke noget problem i at den mulighed bliver udvidet tværtimod

af vækstfondens bestyrelse idet vurderingen er

bestyrelse med en bred erhvervsmæssig indsigt vil kunne bidrage væsentligere end den nuværende bestyrelse har gjort det mener sf rent faktisk er en rigtig god idé og derfor kan vi samlet tilslutte os

følger op på vi har naturligvis ingen anke over for den ajourføring af lovteksten som forslaget lægger op til og at processen omkring bestyrelsessammensætningen i fonden forenkles og professionaliseres

i dag har til at sikre uafhængig rådgivning

vi er imidlertid lidt skeptiske

af lovforslaget der bemyndiger vækstfonden adgang til at udføre tjenesteydelser

og styrkelse af markedet for risikovillig kapital

ikke mindst ses i lyset af krisen senest har vækstfonden som opfølgning på udviklingspakken som et bredt politisk flertal bestående af regeringen socialdemokraterne socialistisk folkeparti

og venstre dansk folkeparti

vedtog den anden marts to tusind og tolv fået hjemmel til at kunne optage lån for at kunne tilbyde ansvarlige lån til private virksomheder lovforslaget indebærer at vækstfonden fremover får mulighed for at udføre tjenesteydelser for eksempel

vil vækstfonden kunne være kapitalforvalter og den funktion varetages allerede i dag af vækstfonden i forbindelse med deres sekretariatsbetjening af dansk vækstkapital

udvider vi den mulighed kapitalforvalterrollen vil være snævert defineret og indeholde begrænsninger så der er tale om tilfælde hvor fonden har særlige forudsætninger for at udføre tjenesteydelsen for eksempel fordi markedet ikke kan levere en løsning

skal fonden udføre kapitalforvalterrollen uden at konkurrere med det almindelige kommercielle marked med lovforslaget fjerner vi også indstillingsretten til vækstfondens bestyrelse for så vidt angår danmarks vækstråd og rådet for teknologi og innovation det gør vi med henblik på at professionalisere bestyrelsen og forenkle udpegningen af medlemmerne derudover foretages der en række ajourføringer af lovteksten herunder i forhold til eu lovgivningen jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget

drejer sig om ældrepleje sundhed socialvæsen undervisning juridisk bistand hotel og

kultur uanset ydelsernes størrelse begrundelsen for ændringen er at der angiveligt har været uforholdsmæssig

administrativt bøvl med formuleringen af annoncer svarende til eu udbud ligesom der har været få aktører og dermed få bydende men selv uden annonceringspligt vil den offentlige udbyder da forhåbentlig udarbejde et skriftligt kontraktgrundlag med virksomheden hvori de elementer der fremgår af en annonce beskrivelse krav til budgiver frister med videre alligevel skal angives så jeg tror at man i vidt omfang kan sætte spørgsmålstegn ved omfanget af den omtalte besparelse derudover kan jeg slet ikke se hvorledes det skulle være ekstra vanskeligt at annoncere efter juridiske ydelser eller hotelovernatning og undervisning der er tale om veletablerede markeder med stor konkurrence venstre er imod fordi en afskaffelse af annonceringspligten vil forringe konkurrencen og væksten i erhvervslivet og reelt betyder det yderligere omkostninger for det offentlige herudover

er risikoen for kammerateri og vennetjenester større når arbejdet tildeles uden offentlig annoncering venstres holdning er på den måde i overensstemmelse med næsten alle erhvervsorganisationernes høringssvar herunder dansk byggeri og dansk industri der er tale om et tilbageskridt i forhold til de nuværende regler som sikrer en effektiv konkurrence og gennemsigtighed på markedet der er herudover tale om et tilbageskridt i forhold til regeringsgrundlagets målsætning om øget konkurrence i øvrigt er det et paradoks at man vil afskaffe annonceringspligten og således selv finde sine

det offentliges konsulentforbrug det hænger ikke

indebærer herudover at der ikke skal være annonceringspligt ved kommunernes arbejde for andre offentlige myndigheder en række andre opgaver vil herefter ikke blive annonceret bestemmelsen strider imod regeringens mål om større offentlig privat samarbejde og den skader den private beskæftigelse manglende annoncering vil herudover hæmme muligheden for prissammenligninger

på tilsvarende vis er venstre imod den del af forslaget der hæver grænsen for udbud ved interkommunalt arbejde fra femhundredetusind

en million kroner i dag må regioner regioner og kommuner deltage i et selskab hvis selskabets omsætning udadtil det vil sige til andre end regioner og kommuner ikke overstiger fem og tyve procent overskrides denne grænse i dag

skal kommunen trække sig ud af selskabet grænsen ønskes nu forhøjet til halvtreds procent begrundelsen er ifølge

at der derved skabes bedre muligheder for kommuners og regioners aktive deltagelse i selskaber i selskaber og det er sådan set problemet at kommuner og regioner skal have bedre mulighed for aktiv deltagelse i selskaber for kommuner og regioner vil herved blive større kommercielle markedsaktører med deraf følgende konkurrenceforvridning

i forhold til private aktører i venstre vil vi sikre reel konkurrence og udvikling i den private sektor så også det element

man i de enkelte kommunalbestyrelser kunne træffe de bedste beslutninger

sin kommune og så skal vi selvfølgelig gøre det den foreslåede ændring af tilbudsloven er en rigtig god idé som bekendt består lovforslaget af to dele først vil lovforslaget lempe annonceringspligten det betyder færre administrative byrder for ordregiver fordi vi med forslaget friholder kontrakter om de såkaldte bilag

b tjenesteydelser fra tilbudslovens regler om annonceringspligt det betyder ikke at kommunerne

sociale ydelser juridiske tjenesteydelser hotel og restaurationsvirksomhed med mere

lemper annonceringspligten hos kommuner og regioner

ikke er lagt op til at kommuner og regioner

at de skal kigge på hvornår det er hensigtsmæssigt at annoncere undersøgelser har vist at der er penge at spare når kommuner og regioner ikke tvinges

foretage offentlig annoncering af kontrakter af denne type teori og praksis er nemlig to forskellige ting praksis har vist at der nogle gange er meget få leverandører på bestemte områder og derfor er konkurrencen så lav at priserne bliver for høje det betyder at transaktionsomkostningerne ved annonceringen i sidste ende overstiger den besparelse man opnår ved indhentning af tilbud det er dumt både for kommuner og tilbudsgivere lempelsen gælder selvfølgelig ikke for

grænseoverskridende interesse her gælder det eu retlige krav om gennemsigtighed

den anden del af lovforslaget

det giver kommunerne en friere adgang til at udføre opgaver hos en anden offentlig myndighed og til at få udført opgaver af en anden kommune tilbage i to tusind og seks vedtog folketinget

og otte og fyrre om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder det gav regioner

kommuner mulighed for at deltage i selskaber med det aktuelle lovforslag øges grænsen for den andel af omsætningen der må stamme fra salg til andre end

grænsen skal stadig væk måles som et gennemsnit over tre regnskabsår på den måde forbedres kommunernes og regionernes muligheder for at deltage i selskaber med lovforslaget bliver det lettere for offentlige myndigheder at danne offentligt private selskaber på områder hvor det giver mening fordi det offentlige har en særlig viden det er vigtigt at understrege at det ikke er meningen med lovforslaget at kommuner og regioner skal bevæge sig ind på områder hvor der i forvejen eksisterer et velfungerende privat marked alt i alt kan det siges at lovforslaget bidrager til at lette de administrative byrder i den offentlige sektor markant og dermed vil det resultere i en mere effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer da antallet af kontrakter der skal annonceres vil falde på den måde

ordregiver altså mulighed for at tilrettelægge sine opgaver på den mest hensigtsmæssige måde derudover giver lovforslaget kommunerne og regionerne bedre muligheder for at danne mellemoffentlige samarbejder

i sin helhed handler lovforslaget altså om at skabe de bedst mulige rammebetingelser for de offentlige institutioner at agere inden for og så er lovforslaget samtidig i overensstemmelse med regeringens ambition om at lette og forenkle erhvervs og vækstministeriets område modstandere af dette lovforslag er tilsyneladende tilhængere af kassetænkning og modstandere af at give frihed

tillid til de beslutningstagere der sidder med opgaverne i praksis socialdemokraterne er modstandere af kassetænkning

vi naturligvis varme fortalere for forslaget jeg skal huske afslutningsvis at meddele fra enhedslistens ordfører herre frank aaen at enhedslisten

at det er et problem at de private virksomheder

vedtaget jeg noterede mig at ordføreren en halv times tide siden sagde at det

det indebærer en vis grad af tilfældighed men jeg skal gerne lade

gå videre til herre frank aaen at at man også

dansk folkepartis side det skal jeg naturligvis sørge for at

naturligvis opmærksom på at der har været

debat og dialog omkring det her lovforslag men jeg synes også at vi på en række områder har lyttet til de

vil det faktisk give en lettelse i sidste ende

gennemsigtighed og mindre åbenhed omkring offentlige udbud

og så er der det at det faktisk ender med reelt at fordyre mange af de offentlige indkøb

som kommer fra så at sige hele den danske detailbranche

men lad nu det ligge som det er allerede i dag

har kommunerne jo ikke pligt til at overlade opgaver til private men kan vælge at

opgaven selv og i de tilfælde hvor den enkelte kommune vurderer at det giver mening

kan den også lade en privat varetage opgaven sådan vil det også være i fremtiden diskussionsspørgsmålet her er alene om der skal være forpligtelser til at sende det

være dyr for de virksomheder der byder ind altså

at det her faktisk er en ganske god måde

er altså for meget af det gode

det er grundlæggende problematisk at vi kan se at der kommer så mange og så massive høringssvar fra så at sige alle de danske organisationer

altså sådan at vi i danmark har problemer med at fastholde vores privatansatte

vi får flere offentligt ansatte det sidste har så været op og ned kan man sige men generelt

det vanskeligt at fastholde de private job i danmark

i dansk folkeparti meget bekymrede over det her forslag

vi mener sådan set at der er grund til bekymring vi tror på

orienteret om i de høringssvar vi har fået fra

dansk byggeri landbrug fødevarer dansk erhverv dansk industri advokatsamfundet håndværksrådet og så videre der er rigtig mange

transportsektor er også med i et af de her høringssvar der er grundlæggende grund til bekymring set i forhold til at det her lovforslag reelt

vi har brug for i dag vi har faktisk brug for at vi stimulerer væksten

til de private virksomheder for at skaffe private job i danmark mange af høringssvarene

det her lovforslag hvis det bliver gennemført vil medføre mindre gennemsigtighed og mindre åbenhed omkring hele processen

kommunale og regionale forvaltning med hensyn til hvornår man skal og hvornår man ikke skal

at det her reelt vil fordyre de offentlige indkøb fordi

spidse pennen alt for meget i nedadgående retning

i de kommentarer vi har fået til de høringssvar som

behandlingen i folketinget

foreliggende grundlag og vi håber selvfølgelig at erhvervsministeren vil anerkende

det gør man ikke bare ved at sige at man vil lytte det gør man ved at handle

opgaven er for lille til at det giver noget ude på markedet generelt er det jo sådan at udbud af en offentlig service eller

opgave sikrer den laveste pris for staten for kommunen eller for regionen og dermed for skatteyderne det sikrer mere konkurrence på markedet og derved kommer der innovation og udvikling i virksomhederne

hvis opgaven er lille og man ikke får nok ud af det ved at få det

mener vi med det her lovforslag

til at sende de her små såkaldte bilag

b tjenesteydelser

opgaver for andre offentlige myndigheder det giver stordriftsfordele en

lovforslaget handler om den såkaldte omsætningsgrænse i de selskaber hvor der sidder kommuner eller regioner den grænse øges fra fem og tyve til

kommunernes og regionernes mulighed for at deltage i offentligt private selskaber styrkes på den måde

herre andreas steenberg naturligvis have

lave udbud i det hele taget men hvordan forholder de radikale sig så til

at den tidligere erhvervs og vækstminister netop havde på dagsordenen i forhandlingerne i eu at lempe

i detaljer så fik vi også lempet de byrder der lå der

i alle henseender er en god idé at

hver eneste lille opgave det gør at de ikke kan bruge tiden på at prioritere de store udbud som virkelig kan batte noget det er det vi gerne vil det er ikke fordi vi vil have færre udbud

at skabe gode rammevilkår fordi det er vejen til et sundt og stærkt erhvervsliv

det offentlige det her forslag

letter faktisk administrationen for begge grupper og i de tilfælde hvor de er involverede i mindre udbudssager vil det blive en lettelse for alle

sf tilhænger af annonceringspligten men i bestemte tilfælde som dette lovforslag forsøger at ramme

giver det altså mening at gøre det frivilligt det er

også at have tillid til at andre kan træffe gode

er er jo at man kan komme til at

betyder noget dem

kan flytte noget og der skal ikke herske tvivl om at udbuddet

derfor vil jeg afslutningsvis sige at sf kan bakke op om forslaget og også om forslagets

vi ser faktisk utrolig positivt på det og med fare for

jeg altså gøre opmærksom på

første betingelse for at man overhovedet kan handle

høringssvar der er kommet

der altså en eller anden naturlig grænse for hvor meget jeg kan finde på at love her i dag på partiets vegne men det jeg kan love er at de intentioner som ligger i forslaget vil vi støtte og vi er både villige til at lytte og handle men de to ting hænger altså sammen

betydet for ens overvejelser og der er jeg altså nok nødt til at tilstå at den del af det er jeg ikke i stand til at bidrage med i dag men jeg vil afslutningsvis sige at

nemlig at lade kommunerne

lovforslag l otte og tyve er

kommunernes annonceringspligt ved udbud af en række tjenesteydelser ophæves og kommunerne gives friere hænder til at vurdere hvilke opgaver der mest hensigtsmæssigt udføres af andre kommuner

om forslaget vil forringe konkurrencen og gennemsigtigheden på markedet og dermed fordyre de offentlige indkøb

b ydelser nødvendigvis er mindre egnede til konkurrenceudsættelse end andre ydelser

endelig deler vi

end ved at begrænse de private aktørers adgang til offentlige opgaver

nemlig med hensyn til at give kommunerne mere frihed og samtidig er vi skeptiske over for om forslaget

er betænkeligt at ophæve annonceringspligten fordi den er med til at skabe gennemsigtighed og styrke konkurrencen altså medfører lovforslaget en begrænsning af konkurrencen og mindre gennemsigtighed på markedet efter vores mening konkurrencen om at løse offentlige opgaver bedst og billigst bliver fjernet og det kan så være med til at fordyre det offentliges indkøb og belaste en allerede presset offentlig økonomi

og skade skatteborgerne som ikke får optimalt udbytte af deres skattekroner vi mener at det offentliges ydelser skal være præget af den bedst mulige kvalitet til færrest mulige penge det er af hensyn til den der modtager en offentlig ydelse og af hensyn til skatteyderne og det sker altså bedst efter en sund konkurrence

der også ske en øget konkurrenceudsættelse udbud og privatisering og det her forslag går efter vores mening opfattelse i den modsatte den modsatte retning

meget optaget af at det offentlige ikke må stå i vejen for det private initiativ det private initiativ skal derimod fremmes og erhvervslivet skal have friheden til at udvikle sig og skabe vækst alt i alt

har vi altså meget svært ved at se hvad det er der rimeliggør det her aktuelle forslag argumenterne der er fremført for forslaget holder efter vores opfattelse ikke til gengæld

vil skade dansk erhvervsliv og vi mener at det bør gøre indtryk når der i høringssvarene er kritiske udtalelser som for eksempel følgende fra blandt andet dansk erhverv som siger at

at udbud kan være tunge og omkostningsfulde for både den offentlige udbyder

de private tilbudsgivere derfor skal reglerne tilpasses den virkelighed som de anvendes i lovforslaget er en del af den aftale om kommunernes økonomi for to tusind og tretten som vi indgik tidligere i år med lovforslaget foreslår vi følgende tre ændringer

annonceringspligten for de særlige

kan udføre opgaver for andre offentlige myndigheder

kommuner og regioner bedre muligheder for at deltage i selskaber med ændringen af annonceringspligten

kunne vælge om den vil udbyde opgaver som disse hensigten er at vi skal fokusere på at fremme de offentlige udbud på de områder hvor de største gevinster kan høstes det vil sige

største konkurrencemæssige potentiale deri ligger naturligvis også at vi ikke skal stille

og bruge unødige ressourcer på at foretage udbud på de områder

at kommunernes opgaver inden for dagtilbud døgninstitutioner

til at sende i udbud

disse opgaver er det nemlig mange gange ikke muligt at etablere en reel konkurrence da de er målrettet den enkelte borgers specifikke behov

oftest kun være ét socialt tilbud

i stand til at løfte opgaven lokalt

kan det være en udfordring at beskytte borgerens patientjournal eller andre følsomme oplysninger i forbindelse med annonceringen af et udbud ved at lade det være op til kommunerne selv at vurdere om en opgave skal udbydes eller ej

råde i hvert enkelt tilfælde forslaget vil dermed medvirke til at

ordregiveres administrative byrder

har til hensigt at give kommunerne en friere adgang til at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder herunder

det er medvirkende til at ressourcerne kan anvendes mere

handler om omsætningsgrænsen i de selskaber hvor der sidder kommuner eller regioner

fra fem og tyve til halvtreds procent

halvtreds procent grænsen for hvor stor en andel af omsætningen der må stamme fra salg til andre end kommuner og regioner kommuners og regioners muligheder for at deltage i de offentlig private selskaber bliver på den måde styrket sammen med anden del af lovforslaget om at give kommunerne friere adgang til at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder øger forslaget mulighederne for at

de foreslåede ændringer ikke ændres på det overordnede formål med lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber det offentlige skal fortsat ikke bevæge sig ud på områder hvor der allerede

er det min klare overbevisning at vi med lovforslaget vil være med til at sikre både fleksibilitet

hvis det var tilfældet og så vil jeg love

skal rose ministeren endnu mere

så grædekoner fra alle brancher i danmark

konkurrenceprøve et tilbud så

beskytte sine borgere blandt andet omkring

patientoplysninger og så videre det er det som det her forslag også er

åbenhed man påpeger at det giver uklarhed over hvornår en opgave reelt skal eller kan konkurrenceudsættes og man påpeger også at det reelt vil kunne fordyre de offentlige indkøb

synes jeg vigtige ting

opleve at det er væsentlig mere omkostningstungt og på den måde også belaster skatteyderne

man skal sende noget i offentligt udbud og have hele materialet klar også omkring

den som kan løse opgaven og som man allerede har et kendskab til i forvejen

fra dansk erhverv det synes jeg også de skal gøre det er jo det de er der

set ikke min indstilling til det her og

skal lettes på de byrder som kommunerne og skatteyderne har på de her områder